mødet er åbnet i dag er der følgende anmeldelser udlændinge og integrationsministeren lovforslag nummer

lovforslag nummer hundrede og fire og firs

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse

spørgsmålet lyder sådan her mener ministeren at det er hensigtsmæssigt at et samlingsstedsforbud ikke umiddelbart kan forlænges for en ejendom som har været benyttet som samlingssted for en rockergruppe sådan som det er tilfældet for kirkegade otte

jo særdeles vigtigt for os alle sammen jeg tror ikke der er nogen der er i tvivl om min holdning til rockere og bander vi vil ikke acceptere dem og vi skal bekæmpe dem og deres kriminalitet med alle tænkelige redskaber derfor har vi også sat ind med

en meget lang række af tiltag bandepakke iii vidnepakken og så videre et af de initiativer som vi sammen med spørgerens parti har gennemført

er jo samlingsstedsforbuddet altså at kommunerne kan nedlægge et forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for eksempelvis rockere

i den forbindelse er jeg glad for at kunne konstatere

anvendelse af ejendommen som samlingssted kan medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende

skal ses i det lys samtidig er

også vigtigt for mig at understrege at hvis ejendommen anvendes som samlingssted for gruppen i den tre månedersperiode hvor forbuddet gælder så kan der nedlægges et tidsubegrænset forbud

andengangstilfælde hvor det er mindre end to år siden

at forbuddet udløb gælde tidsubegrænset indtil kommunen tilbagekalder det kravene for nedlæggelse af forbud i denne to årsperiode vil endvidere være lempede sådan at det alene kræves at der er konstateret et vist antal gener

hvis man skal have forbuddet længere eller tidsubegrænset i førstegangstilfælde vil det rejse spørgsmål i forhold til grundloven og i forhold til danmarks internationale forpligtelser og spørgsmålet er om indgrebet vil være uforholdsmæssigt

fra min egen kommune hvidovre kommune hvor det har været brugt på den konkrete ejendom her der har jeg fået henvendelser fra fra naboer som har

kan føle sig trygge i eget hjem netop fordi der ikke længere er rockere på den her ejendom

fordi der ikke kommer konkurrerende bandegrupperinger forbi og skyder på ejendommen som det har været tilfældet

hos de omkringboende derfor har det også været en succes med de her tre måneder men men det som

så er problematisk nu er at

nogen episoder på ejendommen i de tre måneder fordi

tage deres deres klubhus kan man kalde det

og så kører møllen igen med utryghed

andre bander der kommer forbi i nattens mulm og mørke og skyder på

bandegrupperinger og rockerborge ud af beboelseskvarterer allerhelst helt væk fra fra landet men i hvert fald i første omgang væk fra

beboelsesområder og at

fuldstændig enig i de betragtninger som

spørgeren kommer med

skal minde hinanden om hvor banebrydende det var at vi endelig kom igennem med det her

kunne i forhold til grundloven ejendomsrettens ukrænkelighed og alt det her og uanset hvem man er

var fantastisk at vi kom igennem med det her

det gode er dog at sker der nu noget mere når man rykker tilbage ja

i de her ekstreme tilfælde hvor det er kriminelle

også gå helt til kanten af hvad grundloven tillader netop fordi vi ikke vil have bandegrupperinger

i beboelseskvarterer så jeg er da glad for at der der kommer en evaluering af loven her om om ikke så lang tid

også et klubhus der lå midt i et boligkvarter jeg håber inderligt at enhver kommune der har

ministeren om at der er meget stor opmærksomhed

undgå alle former for utryghed oplagt at

af den type kriminalitet og den type kriminelle vi ser her

udtryk for men lad os nu se på evalueringen

mener ministeren at lavere færgetakster på færgeoverfarten

tårs vil styrke arbejdskraftens mobilitet og reducere erhvervslivets omkostninger hvilket var regeringens argumentation i erhvervsudspillet

transportministeren der svarer på spørgsmålets anden del som jo går på en eventuel prisnedsættelse

og lolland for det hører under transportministerens område og jeg kan se af dagens program at transportministeren kommer om lidt og svarer på netop den del jeg jeg forstår godt sammenligningen som spørgeren er inde på mellem storebæltsbroen

mellem to byer på langeland og lolland

alligevel ikke helt sammenlignelige og det gælder også i forhold til takstnedsættelser men det ved jeg at transportministeren vil komme ind på lige om lidt min vigtigste opgave som erhvervsminister er at danske virksomheder er konkurrencedygtige etablerer attraktive arbejdspladser i hele danmark og at de mange virksomheder har gode vilkår derfor har vi løbende fokus på at gøre det billigere og nemmere at drive virksomhed det er også grundlaget for den aftale som jeg indgik med df og det radikale venstre om erhvervs og iværksætterinitiativer fra november

også rigtigt at regeringen har valgt at sænke taksterne for at krydse storebælt både for virksomheder og borgere en række undersøgelser peger nemlig på at der er god samfundsøkonomi i at nedsætte taksterne på storebæltsbroen

og priserne der betales for at bruge dem har stor betydning for sammenhængskraften

regeringens holdning at lavere takster for at krydse storebælt understøtter både erhvervslivets og arbejdskraftens mobilitet lavere takster vil også øge mobiliteten især for pendlere der udgør cirka to tredjedele af biltrafikken over storebæltsbroen det betyder

at der vil være let adgang til kvalificeret arbejdskraft på begge sider af storebælt lavere takster for at krydse storebælt

og arbejdsmarkedet det gør det også mere attraktivt at binde familierne sammen blandt andet har vi jo også nedsat priserne på overfarten til en række øer til stor glæde for både dem der bor der og de turister som hvert år besøger øerne

men derimod færgeruterne til en række af landets mindre

og færgeoverfart i stedet for

og langeland lolland ind i den tekst som ministeren netop har læst op

nøjagtig de samme begrundelser for at

bruge i forhold til erhvervsudviklingen muligheden for at pendle muligheden for at skabe

at den tankegang der ligger bag ikke kan lægges bag

jeg anerkender at det kan ministeren ikke gøre men nu er det jo sådan at det ikke er en statslig udgift at sætte taksten ned det er en politisk beslutning at sætte taksten ned i og med

er nogen der gør noget så er det sund bælt der fastsætter taksten

har en betydning for befolkningen på den ene og på den anden side så har det også en betydning for befolkningen på den

den anden side af langelandsbæltet så derfor minister er det ikke rimeligt

broforbindelser

vil betyde mere arbejdskraftsmobilitet

derfor skal det jo også ses i sammenhæng med for eksempel vores projekt om at udflytte statslige arbejdspladser hvor vi også flytter arbejdspladser til lolland falster

i hele danmark årsagen til at vi har sat takster ned på samlet fem og tyve procent på storebælt er jo at vi kan

det fører til en øget trafik på mellem tre tusind og fire tusind fem

kan se at historisk set har taksterne fulgtes ad på færgefarten og på storebælt fuldstændig krone til krone

en højere pris for at kunne handle sammen og

en af de ting som vi besluttede i forbindelse med finansloven er at vi undersøger og analyserer

en fremskudt havn vil kunne bidrage til at reducere overfartstiden mellem tårs og spodsbjerg og dermed styrke forbindelsen mellem de to landsdele det tror jeg

jeg tror at det vil betyde meget hvis analyse vil lede frem til at man

spørgsmålet lyder vil ministeren på baggrund af finansieringsudvalgets rapport om justering af udligningssystemet oplyse hvordan ministeren vil sikre

takke for at man interesserer sig for

kommer i forlængelse af finansieringsudvalgets rapport

at advare mod at tro at man bare kan se

de fem modeller der er i rapporten og så gå ud fra at det for den enkelte kommune ender med præcis et af de

fem tal finansieringsudvalget har afleveret rapporten hvor der opstilles en række forskellige modeller som svarer på de forskellige spørgsmål der er stillet i udvalgets kommissorium rapporten danner nu udgangspunkt for drøftelser med folketingets partier herunder spørgerens eget i forhold til hvordan vi så kan lave de konkrete justeringer af udligningssystemet så længe

det kommer til at gå med den enkelte kommune men jeg vil gerne understrege at

noget politisk ønske om at den ene eller den anden kommune

for svaret og og jeg håber at ministerens helbred er blevet bedre ford et var jo nogle spørgsmål vi diskuterede under kls topmøde hvor ministeren desværre var syg

han jo selv har givet et svar til de kommuner der var meget interesseret i det men nu står jeg her i forhold til de nordjyske kommuner og i særdeleshed

må ministeren bekræfte at hvis

er det sådan at i absolutte tal

være en af dem der taber allerallermest og frederikshavn kommune er en af dem med den største gældsætning det er en af dem med den laveste kassebeholdning og det er også officielt en af landets fattigste kommuner

det er derfor at kommunen ligesom andre kommuner der

at blive ramt er meget interesseret i

ønsker at få af regeringen

skal man jo til at lave en kommuneaftale og kommunerne skal lægge budget

alt andet lige gennemfører de her fem modeller så vil

de her justeringer der skal foretages i forlængelse af finansieringsudvalgets rapport

diskussionen om finansieringstilskuddet som jo i virkeligheden drejer sig om noget andet det er sådan at jeg ville have givet præcis det samme svar som jeg lige gav til spørgeren hvis jeg havde været til stede i aalborg og tak

for for ønsket om bedring det er jo så indtruffet

ikke stået her i dag men det er jo bare sådan at den daværende

der er åbenbart en hel masse mørketal men det vi ved er

kommune og andre nordjyske kommuner er blevet snydt så vandet driver i forhold til at man tidligere ikke har registreret ordentligt

udlændinges uddannelsesniveau der er et betydeligt efterslæb det der også sker i den her sammenhæng er at man samtidig

forringe udligningen for kommuner med et højt

hvorfor er det man gør det samtidig med at man laver det her man retter op på nogle fejl

spørgeren giver udtryk for

blandt andet jo også spørgsmålet om beskæftigelsestilskud

der er nogle kommuner der har været meget overkompenseret i forhold til de udgifter som de har haft det er jo et spørgsmål som kan ramme

så det vil sige at det er helt ubegrundet når

borgmester og et samlet byråd siger

vil være at vi samlet set i

kommune vil have hundrede million kroner mindre at drive

kommune for der er kun to muligheder så

at lave besparelser eller hæve skatten derfor bliver ministeren da nødt til at sige

siger at man skal se bort fra de modeller fordi

sammen med spørgsmålet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

og forhandle med udgangspunkt i en mellemproportional mellem model tre og model fem men dog med den tilføjelse at vi laver en række andre justeringer ved samme lejlighed det der så er er

tak vil ministeren på baggrund af finansieringsudvalgets rapport om en ny udligningsmodel oplyse om ministeren mener at det er rimeligt at

kommune vil blive den kommune som i absolutte tal

jeg svært ved at kunne gå ind og sagsbehandle på den enkelte kommune jeg kan dog sige hvad angår beskæftigelsestilskuddet at det er sådan at der er en række kommuner

man har samme interesse i denne sag for at der ikke overudlignes til nogen af kommunerne

så har frederikshavn kommune været igennem to store værftslukninger man har mistet det toldfri salg det er tusindvis af folk der er blevet berørt her og derfor har man været i en helt ekstraordinær situation og man har næstflest ledige blandt alle de elleve elleve nordjyske kommuner

der er spørgsmålet om pension der er spørgsmålet om

aktuelle ledighed og selv om man har gjort rigtig meget i

er der jo et kæmpestort problem her og det er jo også et spørgsmål om hvem man bliver sammenlignet med i forhold til hvor meget man skal have i tilskud der er det helt tydeligt at der er nogle ting

som der er behov for bliver rettet op på og som ikke har noget som helst at gøre med med

overkompensation så derfor synes jeg jo stadig væk

laver man en fejl der er kendt helt tilbage fra to tusind og fjorten og så går man ind og vil rette den nu her men

straffer kommunerne generelt

dem der har et strukturelt underskud og det rammer

i forhold til de faktiske udgifter

skal vi jo have fakta på bordet nu fordi ministeren synes ingenting han ved noget ved han

at alle de nordjyske kommuner er blevet snydt så vandet driver fordi man ikke har

givet ordentlig kompensation i forhold til udlændinges uddannelsesniveau det er en sag som vi er bekendt med og som jeg også håber at ministeren vil reagere på samtidig med at man forsøger at rette

ringe udligning for kommuner som har et strukturelt

det strukturelle underskud jeg gerne ville kommentere på der må jeg bare henholde mig til

det spørgsmål om de ekstraordinære finansieringstilskud på tre

en del af derfor er det jo vigtigt at få at vide om ministeren vil sikre at de tre

har fordi der har været nogle skævheder i udligningssystemet som denne rapport

andet også diskuterer med folketingets partier jeg skal

siger at nogle er blevet snydt så det vasker fordi de har fået for lidt på nogle

har fået for meget det er jo et eksempel spørgeren selv nævner

at der er problemer i parallelsamfund som udspringer af og som også knytter sig til den måde som

nogle muslimer har valgt at dyrke deres religion på

ser jeg som et meget meget stort problem for

og her er det altså de demokratiske love der gælder

der er religionsfrihed men det betyder jo ikke at man kan pålægge andre og tvinge andre til at de skal tage særhensyn

vil nogle gange kan man også få det trykt i avisen og i helt særlige tilfælde endda

og man kan i det hele taget udtrykke sig netop fordi

vis form for forventning om at ministeren

fra regeringen hvor regeringens leder nemlig statsministeren siger

ikke har nogen betydning for for dannelse af parallelsamfund og at der så også er andre røster der lyder

jeg synes jo bare at man må konstatere

parallel retsorden som simpelt hen konstant kommer i konflikt med den retsorden som er sat af grundloven i

og der er nogen tvivl om at hvis

noget der kunne blive meget meget slemt

fastholdes af folketingets politikere og af regeringen at i danmark gælder der kun én retsorden og at alt andet nødvendigvis må føre til parallelsamfund

hvis der er en alternativ retsorden der gælder i danmark som sharia er der også parallelsamfund det giver sådan set sig selv det vil sige at vi kommer til at stå i den kamp imellem et frit og sekulært samfund som det danske der så ganske vist er funderet på kristendommen

islamisk opfattelse af samfundet hvor tingene skal dirigeres ud fra en sharialovgivning der handler om rent

religiøse leveregler der jo sådan set snører livet ind

sit syn på at her er det de demokratiske love der hersker

jeg kan desværre også

at der jo er områder i danmark hvor der er en anden opfattelse

fremlagde en gallupundersøgelse lige før jul som man netop havde foretaget i ghettoområder

at de mener at religiøse love står over dansk lovgivning det er da et problem og det er da et parallelsamfund så det klasker det skal vi da ikke finde os i når det så er sagt

gentagne gange hørt statsministeren netop anerkende at det

fra statsministerens side over for for eksempel

der er mennesker i danmark der ikke anerkender at det er de

nu er det sådan i den politiske diskussion at ikke alt er sort og hvidt og jeg anerkender da helt og fuldt de bestræbelser der er

to grundlæggende problemer

hensyn til hele diskussionen om ghettoplan og parallelsamfund for det første hvis man siger at religionen ikke har nogen betydning så mener jeg at man på forhånd er dømt til at lide skibbrud fordi sharia

svært at diskutere med herre christian langballe især når man er enig

principper der ikke hører til i danmark og at at sharia naturligvis ikke

det skal vi bekæmpe og vi skal tage debatten og vi skal tage den helt åbent og ærligt uden at pakke noget som helst ind

det er derfor at vi har sat hårdt ind i forhold til at få strammet op

dramatisk fald i antallet af asylansøgere til danmark

den her diskussion jeg taler med vilje om islam og sharia

en hovedintegreret del af islam er sharia

det meste af islam er jura og sharia

fører islam og sharia til parallelsamfund

jeg vil igen også bare fastholde

vi jo så enige at ja der er muslimer i danmark der er med til at opbygge

parallelsamfund fordi man ønsker et parallelt system til det danske og at man bruger sin

godt forstå at herre christian langballe

lad mig først og fremmest lige slå fast at det jo er sådan at den her regering ligesom tidligere regeringer

efterlever det armslængdeprincip

og det ved herre christian langballe jo så udmærket godt at afgørelser i netop asylsager

træffes uafhængigt af den politiske proces og at at jeg som minister

kan gå ind og blande mig i myndighedernes asylbehandling

er der jo tale om personoplysninger

og den konkrete sag som netop er nævnt i det her spørgsmål kan jeg derfor heller ikke komme ind på her i dag men

stilles som et udvalgsspørgsmål og så besvarer jeg det selvfølgelig og så er

jeg også gerne slå fast at

af den klare opfattelse at hvis en udlænding

ikke have asyl i danmark vi skal kun yde beskyttelse til dem der reelt har et behov

og det er også sådan lovgivningen er indrettet der kan så være helt særlige situationer

ud fra en samlet vurdering af nogle helt konkrete omstændigheder helt undtagelsesvis vurderer at den pågældende

måske sætte spørgsmålstegn

flygter fra er det

begynder vores opgave godt nok at blive meget stor så derfor

det er principielt om man nu kan begynde at flygte fra et eu land land til et andet fra en civiliseret del af verden til en anden så

fået lukket grænserne for de folk der går ind i europa lige i øjeblikket og nu skal vi faktisk også til at tage stilling til at folk flygter fra italien til danmark det synes jeg bare næsten ligner en vittighed hvis man ser på det

er jo ikke en ny

er sandt og det kan være at det er forkert men den ene forklaring er vel lige så god som den anden når vi er ude

faren der vil jeg så også sige at det har nogle vide konsekvenser hvis det er sådan at familieforhold og problemer med ens far skulle være asylbegrundelse i forhold til

men jeg kan henvise herre christian langballe til at stille et skriftligt spørgsmål og når jeg ikke kan det

er personfølsomme oplysninger vi har med at gøre

det er italienere der nu er tilladt adgang til

få asylstatus i danmark det er jo ganske mageløst men

træffer deres egne afgørelser men de træffer dem på baggrund af jura og ærlig talt når det er kommet hertil at folk kan flygte fra italien til danmark synes synes jeg altså principielt at vi står i en

at det nu er kommet dertil det her er ikke nogle nye

så er jeg da glad for og jeg fornemmer i hvert fald at det herre christian langballe siger

spørgeren for spørgsmålet ifølge undergrundsloven

skal overdragelser der indebærer bevillinger til undergrunden godkendes af myndighederne derfor vil en salgsaftale som den der blev indgået mellem ap møller mærsk og total i august to tusind og sytten som udgangspunkt altid være med forbehold for myndighedernes godkendelse jeg kan selvfølgelig ikke vide alt hvad der er aftalt selskaberne imellem for det er private selskaber jeg kan dog konstatere at det i al ekstern kommunikation omkring salgsaftalen var tydeligt at salget hvilede på den forudsætning at den blev godkendt af myndighederne herunder energistyrelsen det er som en del af denne godkendelse af myndighederne at vilkårene for overdragelsen bliver fastlagt og som en del af sagsbehandlingen i forbindelse med godkendelsen er der taget stilling til om kompensationsaftalen fra to tusind og tre fremover også skal gælde

her har staten fulgt kammeradvokatens klare anbefaling hvilket jeg tidligere har redegjort for over for folketinget det korte svar på spørgsmålet er at det slet ikke har været muligt for ap møller mærsk at sælge kompensationsaftalen uden myndighedernes godkendelse som det anføres i spørgsmålet det har været en juridisk

hundrede og to og tredive efk almindelig del står der jo at kompensationsaftalen er en del af salgsaftalen da det fremgår af svaret at kompensationsaftalen indgår i bilaget over de aktiver som følger med salget de såkaldte key assets så det er jo åbenlyst på det

ligger et svar fra folketinget om at kompensationsaftalen ikke kan overdrages uden en forhandling at man ikke kan sælge kompensationsaftalen uden at der har været en accept fra regeringen

august to tusind og sytten

vi kan jo se at kompensationsaftalen indgår som en del af bilaget til den salgsaftale

der bliver offentliggjort den enogtyvende august to tusind og sytten skal det forstås på den måde at ap møller mærsk har solgt sin oliedivision

sådan set rigtigt for det er således

slet ikke har været muligt for koncernen ap møller mærsk at sælge kompensationsaftalen

helt klart det er således at forhold omkring

som jeg redegjorde for i min besvarelse af spørgsmål seks hundrede og ti vil det ikke være muligt for ap møller mærsk as at sælge kompensationsaftalen videre uden myndighedernes godkendelse energistyrelsen modtog en ansøgning om godkendelsen af overdragelsen den femte september to tusind og sytten det er den vi som myndighed har forholdt os til og den der har dannet udgangspunkt for de vilkår der er blevet stillet for overdragelsen overdragelsen er ikke blevet sagsbehandlet

forud for at ap møller mærsk as ansøgte om godkendelse

på forhånd efter at energistyrelsen modtog ansøgningen om godkendelse har energistyrelsen foretaget en samlet grundig sagsbehandling af hele overdragelsen på den måde loven foreskriver

tidspunkt før salget bliver annonceret den enogtyvende august to tusind og sytten i forløbet op til det i månederne op til det har været en dialog eller drøftelser mellem ap møller mærsk as og regeringen herunder diverse ministerier om

for salget af ap møller mærsk as til total herunder kompensationsaftalen har der ikke været nogen som helst møder drøftelser

siger ministeren jeg blev orienteret om hvem der var køberen dagen før det er så den tyvende august to tusind og sytten og om lørdagen det er så den nittende august to tusind og sytten

at der muligvis var en proces i gang

minister og ap møller mærsk

sender min bank automatisk et nyt kort til mig

på min konto jeg går ikke

og holder øje med hvornår mit dankort udløber selv om datoen er påtrykt kortet og jeg synes det er en god kundeservice at min bank automatisk sender et nyt kort til mig når det gamle udløber sådan er det ikke med rejsekortet men jeg ved at rejsekort as

er det ikke noget jeg som minister har direkte bemyndigelse til at blande mig i rejsekortet er ejet af trafikvirksomhederne og de bestemmer selv hvilke billetsystemer de ønsker at anvende og hvilken kundeservice de ønsker at give som jeg har oplyst folketingets transport bygnings og boligudvalg i

svar til udvalget af otteogtyvende februar vurderer rejsekort as

vil koste cirka seks og halvfjerds million kroner over fem år eller i gennemsnit cirka femten million kroner om året at indføre gratis fornyelse af rejsekortet og dermed spare kunderne for udgiften på halvtreds kroner hvert femte år ting koster jo penge og disse penge skal så findes et andet sted hvis ikke de skal komme fra kunderne

bedre og billigere kollektiv trafik

besvarelse jeg synes jo at ministeren prøver at

er ejet af de her trafikselskaber men ministeren har jo en mulighed for at gøre noget ved det hvis ministeren vil det jeg synes at ministeren

den service vi får hos vores banker

hvis ministeren virkelig ville kunne han jo godt lægge op til

det med at der er en udgift forbundet med det tror jeg man kan diskutere

et rejsekort der løber ud

engang får besked i forvejen om hvornår det løber ud men man står simpelt hen og skal ud at rejse og

bare løbet ud det er jo helt usædvanlig dårlig service og derudover skal man så betale de halvtreds kroner det kunne jo have den effekt at der var nogle der valgte den kollektive trafik fra eller valgte rejsekortet fra og derfor også rejste mindre

det er fuldstændig rigtigt vi har taget et ansvar på os i modsætning til regeringen der ingenting vil med

trafik men skulle det alene være vores ansvar at løfte det her hvorfor er det

ministeren ikke får kaldt rejsekort as til orden og siger prøv at høre her

har den her mystiske praksis få da lavet det om

at man får det udstedt automatisk og så må vi kigge på

som jeg allerede har sagt jeg synes ikke at det er noget problem at man skal betale for at få fornyet sit rejsekort

et problem at man skal betale for at få fornyet sit visakort

er der hvor rejsekort as godt kunne give folk en

om at deres rejsekort er ved at udløbe eller kunne forny det automatisk og trække de halvtreds kroner

dem der har en ordning hvor man kan trække pengene automatisk

er enig med dem der synes at det altså ikke er særlig god service men jeg er ikke enig med herre rasmus prehn i at det er et problem

har foretaget sig i forhold til at sikre

ministeren gjort for at tage det op

med hensyn til at man ikke får det tilsendt

fordi han lige har fået det at vide i et svar fra mig

også noget herre rasmus prehn vidste i forvejen så hører rejsekortet under trafikvirksomhederne jeg kan ikke pålægge trafikvirksomhederne at

noget anderledes her det ville herre rasmus prehn heller ikke kunne gøre hvis herre rasmus prehn blev transportminister

kalde dem til orden eller sætte dem på plads men det handler om at man har en dialog med de her mennesker og man har jo som transportminister det øverste ansvar

den kollektive trafik jeg går ud fra at vi

så hvis der er et misforhold mellem

de kunder der rejser med rejsekort og de trafikvirksomheder der leverer rejsekortet som en ydelse så går jeg ud fra at kunder og rejsekort as i samarbejde med trafikvirksomhederne kan tale sig til rette om tingene uden at jeg behøver

mener ministeren at s togsstationerne i og omkring københavn understøtter

det er indlysende at tidsbegrænsninger på parkering ved s togsstationerne ikke bidrager til at understøtte park ride konceptet når adgangen til den kollektive trafik forringes svækker den naturligvis incitamentet til at benytte sig af den kollektive transport det står imidlertid kommunerne frit for at disponere over de kommunale parkeringsarealer som de måtte ønske den enkelte kommune må opveje hensynet til på den ene side at sikre tilgængeligheden til den kollektive trafik og på den anden side at fremme adgangen til det kommunale næringsliv i solrød kommunes tilfælde kan jeg forstå at der som forsøgsordning er indført tidsbegrænset parkering i dagtimerne på de parkeringspladser ved solrød center der ligger tættest ved solrød strand station tidsbegrænsningen er indført for at dæmme op for at pendlere fra stationen lader bilen stå hele dagen ved

solrød center til gene for de lokale der ønsker at parkere og handle i solrød center det er naturligvis ærgerligt at det derved bliver vanskeligere at finde parkering for de s togsrejsende der ankommer til stationen i bil jeg har dog samtidig

jeg kan også godt sætte mig ind i hvad det er der gør at man som kommune eller som handelscenter synes man er nødt til at gøre tingene på på en anden måde det

de fleste sætte sig ind i men det har bare været sådan at alle de gange vi har talt kollektiv trafik

har det igen og igen lydt og med rette synes jeg det batter først noget når vi får de her forskellige transportformer til

initiativ til en rigtig fremragende konference i går om mobilitet og noget af det der kom frem på konferencen

at vi skal have de forskellige transportformer til at hænge bedre sammen altså det her med at man for eksempel kører i bil

bliver så udfordret når der ikke er parkeringsfaciliteter

foretaget sig på det her område hvad for en strategi har ministeren i forhold til at fremme park

den her udvikling man kunne jo forestille sig at man i stedet for at

gøre som i solrød hvor man bare lukker ned så der

tænker mere offensivt så der også er nogle af de handlende der tænker

at dem der pendler føler det attraktivt at skifte

hvor de har indført tidsbegrænset parkering jeg synes der skal være plads til forsøgsordninger i det danske samfund

plads til at solrød kommune gør sig sine erfaringer med en tidsbegrænset

tak til ministeren og al respekt for en forsøgsordning i solrød strand jeg håber også at de handlende oplever at der kommer

flere og handler hos dem det er jo hele målet med det her

men jeg bruger den her konkrete sag fra solrød som et eksempel til at illustrere det omfattende problem der efterhånden er på mange stationer nemlig det forhold at det bliver sværere og sværere at finde et sted at stille sin bil parkere og så tage toget

storebælt udbudt færgeruten spodsbjerg tårs den besejles af danske færger as

tusind og sytten betalte as storebælt godt tre tre og tredive million kroner i driftstilskud til færgeruten hvis overfartsprisen sættes ned på spodsbjerg tårs betyder det sandsynligvis meromkostninger da de flere passagerer næppe kompenserer

for det direkte indtægtstab som følge af lavere priser lavere overfartspriser vil dermed skulle betales af

storebælt vi malker i forvejen as storebælt med udbytte til infrastrukturfonden og finansiering af motorvejsudvidelsen på vestfyn regningen havner i sidste ende hos bilisterne

storebælt og bilisterne på storebælt betaler i forvejen for omkring halvfems procent af udgifterne på storebælt selv om anlægsudgifterne til vejforbindelsen kun udgør cirka halvtreds procent af de samlede anlægsudgifter en beslutning om at sænke overfartspriserne på

må skulle tages blandt de partier der står bag aftalen om at sænke taksterne over storebælt jeg bemærker endvidere at regeringen og dansk folkeparti med finanslovsaftalen for to tusind og atten har besluttet at der skal foretages en analyse af muligheder konsekvenser og udgifter ved at etablere en fremskudt havn ved tårs en fremskudt havn vil kunne bidrage til at reducere

nærmest glad for at ministeren svarer at det er de politiske partier og dermed også regeringen

er ansvarlige for hvad taksterne skal være for henholdsvis storebælt

forståelsen af den politiske aftale

der skal sejle en færge nord for og syd for

bortset for personbiler hvor der er fem og tyve kroner ekstra for færgefarten

pludselig skal skal ændres og at det gældende princip ikke skal skal være der mere jeg kan forstå at ministeren siger

at det er forligspartierne og og regeringen der har ansvaret

jeg spørger ministeren hvad mener ministeren så

men det skal vi jo først konstatere og vi har ikke nogen forventning om at det vil have

det følger ikke at fordi prisen

storebælt sættes ned skal prisen på

et anerkendt princip at priserne følges ad og jeg tror også at alle det gælder også kollegaerne herinde er klar over at det så betyder

storebælt der må betale for at priserne bliver fastholdt på den sydlige men også på den nordlige hvis det er

en del af aftalen om i det hele taget at bygge en fast forbindelse over storebælt

en konsekvens af den beslutning man tog i

seks og firs

de betaler for at togene kører over

de betaler for at der kan komme midler i infrastrukturfonden de betaler for at at vejene på fyn bliver udvidet så de betaler meget mere end det det koster at køre over

man penge hver gang man sejler over

statsministeren gjorde engang kan jeg høre

i princippet ligeglade med hvor pengene kommer fra og om der skal betales et underskud eller ej

koster når man skal køre over hvad koster det når man skal have sin bil eller sine passagerer

sin lastbil eller de varer man skal have fragtet hvad koster

landdistriktsansvarlige minister om det her tidligere i dag og han siger at det har en betydning for udviklingen i landdistrikterne hvad taksterne er derfor er det også naturligt for mig at spørge på vegne af alle

transportere sig nu bliver det lidt billigere at transportere sig over storebælt men det betyder ikke at det skal være lidt billigere alle andre steder hvor det koster noget at transportere sig det følger ikke af det at fordi det er billigere at komme over storebælt

også være billigere at komme med med

herre christian rabjerg madsen socialdemokratiet

få emner har tiltrukket sig så stor medieopmærksomhed som spørgsmålet om udvisning af kriminelle udlændinge

har vi oplevet sager hvor selv hårdkogte udenlandske kriminelle har undgået udvisning med henvisning til retten til respekt for privat og familieliv i artikel otte i den europæiske menneskerettighedskonvention

og bandelederen shuaib khan som på trods af omfattende kriminalitet ikke kan udvises har givet anledning til frustration og debat om hvorvidt danmark nu også udnytter det spillerum til at udvise kriminelle udlændinge som menneskerettighederne efterlader nationalstaterne det er socialdemokratiets klare holdning at udlændinge der misbruger deres ophold i danmark til at begå kriminalitet intet har at gøre i det danske samfund de skal udvises og de skal sendes hjem samtidig er

vores klare holdning at de internationale konventioner skal overholdes

nogen tvivl om at vi ønsker at danmark strækker konventionerne til det yderste i kampen for at sende udenlandske kriminelle hjem

også med stor interesse noteret sig at institut for menneskerettigheder i forlængelse af en gennemgang af omkring fire hundrede domsafgørelser konkluderede at danske domstole overfortolker menneskerettighederne og altså undlader at udvise kriminelle i sager hvor der ellers er mulighed for det

christoffersen udtalte i den forbindelse til bt at danmark ikke skal beskytte menneskerettigheder der ikke eksisterer og vi har åbenbart troet i det juridiske miljø at de danske domstole bare gjorde det

menneskerettighedsdomstolen sagde det kan vi så til vores store overraskelse konstatere ikke er tilfældet selvfølgelig skal danmark ikke beskytte

menneskerettigheder der ikke eksisterer særlig ikke hvis

de ikkeeksisterende rettigheder betyder at hårdkogte udenlandske kriminelle forbliver i danmark i sager hvor man kunne have udvist dem som glødende tilhænger af menneskerettighederne er det tværtimod stærkt fortvivlende at menneskerettighederne primært diskuteres herhjemme når de beskytter

voldsmænd fra at blive sendt hjem vaneforbrydere og voldsmænd som intet har at gøre i danmark

op om tiltag også i lovgivningen der kan bidrage til at danmark under hensyntagen til den europæiske menneskerettighedskonvention udviser så mange udlændinge som muligt det er også grunden til at socialdemokratiet i forlængelse af bandepakke

om end jeg ligesom flere af høringsparterne er i tvivl om hvorvidt regeringens tiltag vil have den reelle virkning altså at flere kriminelle udlændinge udvises det forhold at man skriver gældende ret ned i forarbejderne til udlændingeloven og ændrer ordlyden så en betinget udvisning fremover hedder en advarsel har jeg svært ved

forventning til at det vil føre til flere udvisninger der er jo

vi ved alle at den europæiske menneskerettighedsdomstol anlægger en dynamisk fortolkningsstil skal vi så stå her i salen hver gang lovarbejderne skal opdateres for at sikre os at anklagemyndigheden og ikke mindst domstolene kan følge med det virker noget uhensigtsmæssigt loven er med andre ord en tynd kop te og jeg frygter at lovændringen ligesom tidligere lovændringer om samme emne vil have en stærk begrænset effekt om nogen overhovedet derfor agter

også at bruge udvalgsbehandlingen til at få afdækket om regeringen nu også reelt går til den yderste grænse af den europæiske menneskerettighedskonvention eller om der findes yderligere tiltag vi i folketinget med fordel kunne tage for at få sendt flere kriminelle udlændinge hjem eksempelvis undrer det at regeringen ikke for alvor har efterprøvet institut for menneskerettigheders påstand om at danske domstole overfortolker den europæiske menneskerettighedskonvention ved at gennemgå de sager som instituttet opfordrer til man gennemgår derudover kan ministeren se frem til at svare på spørgsmål om hvor mange flere udvisningsdomme ministeren med lovforslaget forventer samt om

tilbage hvis nu det her lovforslag er så langt som vi kan gå inden for den europæiske

så på et eller andet tidspunkt kommer en ny sag med en bandeleder eller hvad ved jeg som ikke bliver udvist efter det her lovforslag er trådt i kraft for

indstillet på at man så går længere end konventionen altså

og har gennemgået en lang række sager at danske domstole faktisk overfortolker menneskerettighederne og det er jo derfor at vi med udgangspunkt i deres analyse

i større omfang end det regeringen og ministeren har gjort i den her sag

inden for menneskerettighederne så langt som vi overhovedet kan

og dermed få udvist de kriminelle udlændinge som har misbrugt vores gæstfrihed til at begå kriminalitet her i danmark

er klar til at gå så langt som vi overhovedet kan inden for menneskerettighedskonventionen men jeg har mine tvivl om hvorvidt vi med det her forslag gør det og det undrer mig egentlig lidt når man har været vidne til den retorik der har været brugt

til kanten af konventionen

opfattelse at det lovforslag der ligger her går langt nok

at gå længere og hvis man ønsker det hvordan ønsker man så at gå længere mener man fra

at man inden for konventionen kan stramme mere op med det lovforslag der ligger her og er man så parat til det eller er man i yderste konsekvens parat til også at gå ud over

men som lægmand når man iagttager den debat der har været

så får man jo det meget klare indtryk

de siger meget klart at danske domstole laver en overfortolkning og undlader

udvise i sager hvor der er mulighed for det og derfor er det min umiddelbare

tak for det i forbindelse med

side at vi gerne så at ud over man diskuterede hvordan man kunne hæve straffen for nogle af de bandemedlemmer

skulle man også kunne gå ind og og udvise flere end

man gør i dag det var et ønske som vi tog med til forhandlingsbordet fordi

desværre forholder sig sådan at der er mange af dem som er aktive i bandemiljøerne i dag som har udenlandsk baggrund som ikke er

man blev enige om at man ikke lige kunne blive enige om hvordan man skulle stramme udvisningsreglerne men så kunne man til gengæld nedsætte en udvisningsarbejdsgruppe som så kunne komme med anbefalinger til hvordan man kunne stramme op anbefalingerne og resultatet fra den arbejdsgruppe kom så for noget tid siden og nu udmøntes dele af anbefalingerne med dagens lovforslag

her fastsættes retningslinjer for vurdering af hvornår der for bestemte grupper af kriminelle udlændinge som begår visse former for kriminalitet kan ske udvisning uden at det er i strid med menneskerettighederne det

går meget op i herinde i folketinget det

ikke prale af i dansk folkeparti

på baggrund af det som der står i udvisningsarbejdsgruppens anbefalinger

man jo forstå at det er deres opfattelse det er også den opfattelse jeg får når jeg læser lovforslaget at hvis det her bliver vedtaget

vil man i begrænset omfang kunne udvise flere end man gør i dag så det vil have en effekt men en begrænset effekt og det er trods alt noget der peger en lille smule i den rigtige retning

i at støtte lovforslaget da vi også har den opfattelse at det alt andet lige trækker i den rigtige retning dog må man sige at lovforslaget også

og må gå i bestræbelserne på at udvise flere kriminelle udlændinge herunder kriminelle udlændinge som er aktive i forskellige bander

vil vi i begrænset omfang som jeg også var inde på før kunne udvise flere udlændinge men så har vi også nået grænsen

vil det jo kræve et opgør med den europæiske menneskerettighedskonvention det vil i hvert fald kræve at man går ind og laver nogle helt andre fortolkninger end

man har i dag jeg forstår lovforslaget sådan at det her er et forsøg fra regeringens side på at man

som der stadig væk er inden for konventionen men som domstolene ikke har udnyttet fuldt ud og

en diskussion i udvalgsbehandlingen om om det rent faktisk forholder sig sådan men sådan opfatter jeg det i hvert fald

betragter vi lovforslaget som en forbedring i forhold til hvad der gælder i dag hvorfor vi selvfølgelig også regner med at stemme ja

undersøge om der kan strammes yderligere op i forhold til at gøre det endnu nemmere at udvise kriminelle udlændinge for efter vores opfattelse er der også plads til forbedringer her

de ting som vi vil spørge ind til i udvalgsbehandlingen er nogle konkrete sager for at se om vi kan få nogle vurderinger af det

huske at for et stykke tid siden for nogle år siden var der den såkaldte gullestrupsag

stod bag voldtægt vi kunne være interesseret i at

kunne man forvente hvis det var at det her lovforslag var vedtaget på daværende tidspunkt at han så ville stå til en udvisning og så også hvad man forventer at der konkret vil være forskellen på at man giver betingede udvisninger

vi regner som sagt med at vi støtter lovforslaget når det kommer til tredje behandling og vi håber at de andre partier

der er blevet beriget med ophold i danmark misbruger den tillid og begår kriminalitet derfor sikrer vi med lovforslaget her at vi har bedre betingelser for at kunne udvise udlændinge der begår kriminalitet det har længe været

vi gik til valg på og det bygger vi nu videre på konkret foreslår vi at vi laver klarere retningslinjer for hvornår kriminelle udlændinge kan udvises af danmark af lovforslaget fremgår det således at man ikke længere skal kunne udvises betinget af danmark i stedet vil vi lave en advarselsordning uden

udlændinge i danmark heller ikke på prøvetid begrundet

en betinget dom det nye er altså at en advarsel skal kunne indgå i domstolens vurdering af om en kriminel udlænding kan udvises med baggrund i ny begået kriminalitet uanset hvornår den kriminalitet indbringes for domstolen jeg noterer mig også med tilfredshed at den omtalte advarselsordning kan anvendes på alle udlændinge også eu borgere endnu et punkt vi vil stramme op på i forhold til de kriminelle udlændinge er reglerne for hvornår man

skal meddele indrejseforbud konkret foreslår vi at grænsen sættes ned således at et indrejseforbud nu også meddeles for en kortere periode det synes vi er en rigtig god idé da vi på den måde kan sikre os endnu et godt kort på hånden i forhold til at kunne udvise kriminelle udlændinge forslagene her udspringer af anbefalinger der kommer fra den såkaldte udvisningsgruppe som fulgte af aftalen mellem regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet om bandepakke iii vi er glade for at vi med lovforslaget kan høste frugterne af deres arbejde og endnu en gang

og at man på den baggrund har bevæget sig i en retning hvor man har fortolket menneskerettighederne sådan at det ville blive lettere at udvise kriminelle

det fordi jeg tidligere fra regeringens side har hørt en enormt stor kritik

sagt at man skulle vende skuden fuldstændig væk fra den her dynamiske fortolkning

man så fra venstres side positiv over for at der foregår en dynamisk fortolkning er det sådan at man fra regeringens

at alle ændringer af fortolkningen der gør det nemmere at udvise kriminelle udlændinge synes vi er positive det er også derfor at regeringen

nemt slipper ordføreren jo ikke og det tror jeg heller ikke ordføreren

er om det at man fortolker dynamisk er et problem i sig selv

det som man har hørt fra regeringen tidligere

der sagde at man ville vende skuden væk fra at der overhovedet foregik en dynamisk fortolkning man skulle tilbage til kernen

det har været regeringens politik at bruge det danske formandskab for europarådets ministerkomité til at angribe den europæiske menneskerettighedsdomstol

dynamiske fortolkning af den europæiske

nede nede fra min plads i folketingssalen

man høre på et samråd for et års tid siden her i folketinget at skuden skulle vendes skuden skulle vendes væk fra den dynamiske fortolkning

blevet positivt modtaget i en række hovedstæder rundtomkring i europarådets medlemslande det er klart at præsident erdogan præsident putin og den ungarske leder orbán og andre slyngler som er i spidsen for medlemslande i europarådet og er godt og grundigt trætte af hele tiden at blive trukket for den europæiske

deres borgere og dømt og kritiseret for deres krænkelser af grundlæggende rettigheder synes det er dejligt at et demokratisk land som danmark kritiserer menneskerettighedsdomstolen baggrunden fra regeringens side har været at menneskerettighedsdomstolens tolkning af artikel otte i den europæiske

har forhindret udvisning af kriminelle fra danmark

men som det klart fremgår af det her lovforslag har den dynamiske fortolkning fra domstolen flyttet sig på netop udvisningsområdet

blevet lettere at udvise kriminelle udlændinge så hvis der skulle være nogen som helst logik i regeringens holdning til den europæiske menneskerettighedsdomstol

et forslag der kritiserede at der var sket en dynamisk fortolkning for det ville være i tråd med det som justitsministeren for et år siden sagde til folketinget var regeringens politik nemlig at stoppe den dynamiske fortolkning for skulle skuden ikke vendes væk fra den dynamiske fortolkning åbenbart ikke

tolkning jo ikke underlig det ville være absurd hvis brevhemmeligheden kun gjaldt traditionelle breve men ikke e mails ligesom det er positivt at menneskerettighedsdomstolen har fortolket netop artikel otte i den europæiske menneskerettighedskonvention sådan at homoseksuelle par også har ret til familieliv jeg er glad for at regeringen har ændret holdning i den her sag

i klubben jeg går selvfølgelig ud fra at det også betyder at regeringen vil indstille sit angreb på menneskerettighedsdomstolen som

ord risikerer at underminere hele menneskerettighedssystemet

i danmark har vi heldigvis et godt domstolssystem der ikke lider under korruption eller andre dårligdomme dette domstolssystem skal selvfølgelig have frihed til at lave en konkret vurdering

selvfølgelig ikke tage fra domstolene det er vigtigt for os i enhedslisten derudover vil jeg opfordre regeringen

henvendelsen fra institut for menneskerettigheder der i deres høringssvar påpeger at forslagets retningslinjer ikke er tilstrækkelig omfattende da de ikke inddrager en række relevante domme og dermed ikke løser den opgave regeringen selv har pålagt sig

vil jeg takke regeringen for dens kursændring i forhold til den dynamiske fortolkning af menneskerettighederne og opfordre til at det fører til et stop for det danske formandskabs angreb på menneskerettighedsdomstolen og samtidig sige at vi fra enhedslistens side ikke deler målsætningen i forslaget om at gå til grænsen af menneskerettighederne menneskerettighederne er en absolut minimumsgrænse

at behandle mennesker i vores samfund fra enhedslistens

det ikke et mål at gå efter den laveste

som det her lovforslag samlet lægger op til er jo blevet gennemgået fint af de tidligere ordførere så jeg tror bare jeg vil redegøre for min grundlæggende holdning som er at begår man et brud på straffeloven i danmark og er man ikke er statsborger så burde man ikke være her det står der så en masse konventionsmæssigt i vejen for

men jeg tror de fleste af os synes det virker ret absurd

tvinges til at beholde personer i danmark som tydeligvis ikke vil danmark så derfor bør man naturligvis gå så langt som man overhovedet kan for at mindske gruppen af kriminelle

udlændinge som vi ikke kan udvise

har set en udvisningspraksis hvor man er gået længere

på trods af at formuleringen er rimelig klar i vores lovgivning det bliver man selvfølgelig nødt til at

førstebehandle et forslag fra regeringen om

skærpe reglerne om udvisning af udlændinge som har begået kriminalitet forslaget er jo et led i regeringens ønske om at sikre at

udlændinge der har begået kriminalitet udvises i videst muligt omfang

som er en politisk aftale mellem regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet i den forbindelse

regeringen haft nedsat en arbejdsgruppe som skulle se på udvisning i rocker og banderelaterede aktiviteter og kriminalitet arbejdsgruppen kom i oktober to tusind og sytten med fem anbefalinger og det lovforslag som vi behandler i dag har til formål at gennemføre de anbefalinger som kræver lovændringer med forslaget foreslås det at indføre retningslinjer for udvisning af udlændinge som har begået kriminalitet ændre ordningen om betinget udvisning til en advarselsordning og ændre i varigheden af indrejseforbuddet

foreslås det at der indføres en række retningslinjer for hvornår udlændinge i almindelighed kan udvises i overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser som forslaget

er det en noget forenklet fremstilling af den europæiske menneskerettighedsdomstols retspraksis og jeg er helt enig med institut for menneskerettigheder i at retningslinjerne bør bygge på hele den

også sige domme hvor den europæiske menneskerettighedsdomstol har dømt imod

jeg er enig i de anbefalinger som fremgår af instituttets

ændringsforslag det der blandt andet mangler er en række domme men der mangler også retningslinjer for mindreårige der mangler retningslinjer for hvordan man behandler eu borgere der mangler retningslinjer for hvordan man kan forstå forudsætningen

at familien kan eller ikke kan forventes at flytte med der mangler retningslinjer for hvad

den internationale domstols retspraksis for hvordan man skal dømme i

synes der er behov for at domstolene har

den hidtidige retspraksis har været så de ved hvordan de

derfor synes jeg som udgangspunkt at den del af forslaget er positiv altså hvis

medtages regeringspartierne har jo særlig det seneste års tid arbejdet vedholdende for at sende et budskab til borgerne om at det

og særlig har domstolen og menneskerettighedskonventionens artikel otte været taget til indtægt af regeringen for at danmark

se er det helt tydeligt og veldokumenteret

sådan det forholder sig

så er der advarselsordningen det foreslås at der indføres en tidsubegrænset advarselsordning i stedet for at personer idømmes en betinget udvisning i dag idømmes alle personer der ikke kan udvises fordi det med sikkerhed strider imod

betinget udvisning med en prøvetid på to år som jeg læser forslaget har dette ligesom den betingede udvisning i dag ikke nogen reel betydning for praksis og derfor ser jeg det som ren symbolpolitik regeringen vil gerne sende et stærkt signal om at man fører en hård og stram udlændingepolitik

derfor kan alternativet ikke tilslutte sig den

man ændre reglerne for længden af indrejseforbuddet i dag er det sådan at hvis en person udvises fra danmark så gælder der også et indrejseforbud som følger længden af den idømte straf i den europæiske menneskerettighedsdomstols udvisningspraksis har længden på indrejseforbuddet indgået som et af elementerne i deres proportionalitetsvurdering i forhold til retten til et familieliv og det betyder at der i dag er tilfælde hvor personer ikke kan udvises fordi længden af indrejseforbuddet vil være i strid med for eksempel retten til et familieliv

vil man med forslaget her indføre en hjemmel til at give et kortere indrejseforbud hvis det betyder at

så vil kunne udvises advokatrådet påpeger i deres høringssvar at et indrejseforbud af kort varighed

om hvordan vi forholder os politisk til danmarks forhold til internationale konventioner på den ene side

kan man jo sige at så længe forslaget er i overensstemmelse med konventionerne så er det fint nok

jo og det er et politisk spørgsmål om vi skal gå til

det mener jeg ikke vi skal jeg mener ikke at menneskerettighederne er et maksimum man skal

minimum og så mener jeg også at vi som samfund har et ansvar for de borgere som vokser op og bor i danmark også selv om man har overtrådt loven

mener jeg at man er dansker hvis man har boet her størstedelen af sit liv og danmark er det eneste land man reelt har en

lige præcis også nogle af de ting man skal tage hensyn til i forhold til hvordan man kan

vil som sagt stille en række ændringsforslag og ser frem til udvalgsarbejdet

i den anledning vil vi også gerne bede om en opdeling af lovforslaget så hele

lovforslag for jeg synes som sagt det er meget meget positivt så den del støtter

for

en europæisk menneskerettighedskonvention

rettigheder

tage de rettigheder for givet

vi kan se os omkring i verden også nu

og film i øjeblikket men de giver sig jo

tjenerindens fortælling

et dystopisk fremtidsskrækscenarie men ikke desto mindre

alt serie handler om udgangspunkt i virkelige hændelser i historien

menneskerettigheder tilbage

accepteret som en grundlæggende

menneskerettighedsdomstol

selvfølgelig

uanset hvilken seksualitet man har

som den europæiske menneskerettighedsdomstol

grov kriminalitet i et land

det her lovforslag

kriminelle udlændinge

til at skade andre mennesker vores samfund

de hårdtarbejdende mennesker

hele tiden er om de kriminelle udlændinge

men vi tager

institut for menneskerettigheder blandt andet i deres høringssvar som ikke er blevet indarbejdet i lovforslaget

egentlig er vi har talt om uanset hvad vi mener

lovforslaget afhænge af at der kan komme tydeligere afklaring af hvilke kriterier der skal gælde

så domstolene har noget at følge

vil gerne sige tak til ordførerne for modtagelsen af det her

sådan set at debatten har været rigtig fin og

glad for at kunne konstatere at der er et bredt flertal bag det her

som nogen overraskelse at det er min helt klare holdning at kriminelle udlændinge ikke hører hjemme i danmark det er simpelt hen krænkende for min og tror jeg rigtig manges retsfølelse når udlændinge som vi har budt velkommen her i landet bruger deres ophold i danmark til at begå kriminalitet det er derfor også vigtigt for regeringen at vi får strammet reglerne så meget som overhovedet muligt så vi kan sende et klart og tydeligt signal til de kriminelle

signal om at

er man simpelt hen ikke velkommen og så skal man udvises et af initiativerne i bandepakke iii fra sidste forår var derfor også at

skulle nedsættes en arbejdsgruppe som skulle undersøge mulighederne for i højere grad at udvise udenlandske rockere og bandemedlemmer den tolvte oktober sidste år

afgav den såkaldte udvisningsarbejdsgruppe så fem anbefalinger som afdækker et yderligere rum

som kan anvendes generelt over for kriminelle udlændinge formålet med lovforslaget som vi behandler her i dag er

der kræver direkte lovændring for det første indebærer lovforslaget at der i lovbemærkningerne opstilles retningslinjer for hvornår der i almindelighed kan ske udvisning af kriminelle udlændinge uden at det er i strid med menneskerettighedsdomstolens praksis det foreslår vi fordi vi ønsker at vi som lovgivere skal påtage os et større ansvar for hvordan menneskerettighederne skal fortolkes det er også allerede sådan at hvis en kriminel udlænding

domstolene den vurdering uden at lovgivningsmagten har angivet nærmere retningslinjer for hvornår der i almindelighed skal ske udvisning af kriminelle udlændinge uden

har udvisningsarbejdsgruppen så vurderet at det kan have en om end begrænset betydning i forhold til at flere

det er en vurdering som jeg har noteret mig at institut for menneskerettigheder også er enige i og som regeringen derfor selvfølgelig også følger op på for når det viser sig at

et rum for yderligere udvisninger

rum selvfølgelig udnyttes retningslinjerne er fastsat på baggrund af menneskerettighedsdomstolens praksis og så kan der jo altid være en diskussion om hvor mange sager man lige netop har valgt at gennemgå i lovbemærkningerne og hvorfor lige netop én sag er med og en anden sag ikke er med ligesom der kan være en diskussion om hvilke situationer

der synes jeg bare at det er vigtigt at sige at det altså er vores vurdering at retningslinjerne og gennemgangen af retspraksis i lovforslaget giver et fuldt oplyst og tilstrækkeligt grundlag for domstolenes vurdering af spørgsmålet om udvisning det er vigtigt at være opmærksom på at hvis en situation ikke er omfattet af retningslinjerne

jo stadig være sådan at den pågældende skal udvises medmindre det med sikkerhed er i strid med danmarks internationale forpligtelser det vil stadig være domstolene der i de konkrete sager skal vurdere om det med sikkerhed vil være i strid med menneskerettighederne

handler om at tydeliggøre virkningen af den nuværende ordning for betinget udvisning efter de gældende regler

udvises man i dag betinget hvis domstolen finder at en udvisning med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser en sådan betinget udvisning gives med en prøvetid på to år og som det er almindeligt kendt betyder en betinget udvisning

ikke at der dermed i alle tilfælde kan udvises ved et nyt strafbart forhold det kan der ikke fordi det fortsat vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser at udvise

at at terminologien om at en udvisning gøres betinget forlades og at der i stedet indføres en ny advarselsordning i den forbindelse

vi at en sådan advarselsordning i modsætning til den nuværende ordning med betinget udvisning ikke begrænses af en prøvetid samtidig

præciseres det med lovforslaget at det skal indgå som et skærpende element i afvejningen af om der kan ske

tildelt en advarsel ordningen om betinget udvisning har jo flere gange været til debat og i virkeligheden også

vi har fundet en god løsning hvor vi holder fast i

indebærer lovforslaget at domstolene i forbindelse med en afgørelse om udvisning får mulighed for at meddele indrejseforbud for en kortere periode end den der følger af de nuværende gældende regler

et indrejseforbud der betyder at en udvist udlænding ikke på ny kan indrejse lovligt i dag har længden af den

idømte frihedsstraf automatisk betydning for hvor længe et indrejseforbud gælder hvis udlændingen samtidig udvises men netop selve varigheden af et indrejseforbud er noget som

med lovforslaget foreslår regeringen derfor

stramme reglerne så domstolene får mulighed for

meddele indrejseforbud for en kortere periode end

i dag vel og mærke kun hvis det vil betyde at der så kan udvises hvor

er formålet med lovforslaget at gennemføre de

arbejder politiet og anklagemyndigheden og udlændingemyndighederne på at gennemføre udvisningsarbejdsgruppens øvrige anbefalinger det drejer sig for det første om at myndighederne i konkrete sager vil

afvise og også at udvise rockere og bandemedlemmer myndighederne vil også inden for gældende ret prøve at

det andet drejer sig så om at

mellem de involverede myndigheder der er

en udvisningssag så vi sikrer at oplysningerne om alle relevante forhold tilvejebringes til brug for domstolenes vurdering af udvisningsspørgsmålet

jeg gerne endnu en gang takke for debatten her i dag jeg er selvfølgelig meget glad for at der er så bred opbakning

ministeren og og regeringens ministeriets vurdering at hvis det her lovforslag bliver gennemført

sige til herre martin henriksen at vi jo konstant og hele tiden vil være på jagt for at se

en almindelig opfattelse at

ikke bare til kanten men ud over kanten

for europarådet og der skal holdes nogle topmøder og man arbejder på

en erklæring en topmødeerklæring fra den danske regerings side man kan sige gode og dårlige ting om det udkast til erklæring der ligger

at man kommer igennem med en erklæring som gør at man får rykket ved grænserne

at det her måske ikke er det sidste lovforslag der gør det nemmere at udvise kriminelle udlændinge men at man måske har en ambition om at man i forbindelse med en topmødeerklæring får rykket så meget ved grænserne nede i europarådet

med jævne mellemrum sætter op i forhold til hvor mange man kan udvise

regeringen har en meget ambitiøs tilgang det ville også være underligt at have andet

om det så kommer til at udmønte sig i flere lovforslag inden for de kommende år har jeg selvsagt svært ved at sige men men det er klart

som vi også fra regeringens side tidligere har sagt og som flere ministre også har påpeget

talen sådan som jeg forstår ministeren

er et fuldt oplyst og tilstrækkeligt grundlag samtidig

det der medmindre det i strid med danmarks internationale forpligtelser

fører jo lige præcis hen til domspraksis og det er derfor det undrer mig at man ikke har taget samtlige

institut for menneskerettigheder nævner for der er jo en række domme som

vi skal jo lige præcis overholde menneskerettighederne som

blandt andet nogle domme om

der mangler fire sager hvor domstolen fandt at der ikke kunne udvises det er bare bare ét eksempel men der er

domme som kan udvise og domme der ikke kan udvise som ikke

er en fyldestgørende gennemgang

i det der er lagt frem her men men der tror jeg også

går de jo i en klar retning af at det er de domme der taler

jeg starte med at rose regeringen for at have ændret holdning

det er jo positivt og jeg forventer selvfølgelig også at det kommer til

sådan at regeringen vil droppe sit angreb på menneskerettighedsdomstolen som man ellers har brugt det danske formandskab for europarådet til at gøre

var ikke derfor jeg skrev mig på når jeg skrev mig på

institut for menneskerettigheder som jo ikke mener at der er et tilstrækkeligt billede

fra fru josephine fock

fordi vi i går havde et foretræde fra institut for menneskerettigheder

sagde at der var de her ti domme

var domme hvor der var sket en udvisning

kunne trække i retning af at det ville blive lettere at udvise kriminelle

domme var nogle hvor der ikke var sket en en udvisning og som måske kunne trække i den anden retning

at den henvendelse der ligger fra institut for menneskerettigheder først er tilflydt

derfor har jeg endnu ikke haft lejlighed til at se på det

mener vi det er fyldestgørende som det er lagt frem her og det er jo

set jonas christoffersen derhen at der er en række domme som tilsyneladende skaber en præcedens og som åbner op for at danske domstole kan udvise mere end de gør i dag en række domme som man ikke har taget med i det her arbejde så hvis det er korrekt at det er

er det så en dialog ministeren ønsker at tage med instituttet og prøve

kan i forhold til at få udvist kriminelle udlændinge og tage alle de domme med som udvider

folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den femtende marts to tusind og atten klokken ti